en hundrede og otte og tres

beslutningsforslag nummer hundrede og fem og tyve og

hundrede og seks og tyve jonas dahl og christian juhl

hundrede og syv og tyve josephine fock

hundrede og ni og tredive may britt kattrup

beslutningsforslag nummer b en hundrede og ni og tyve trine torp og jonas dahl

hundrede og en og tres og en hundrede og to og tres

beslutningsforslag nummer b en hundrede og fem og tredive

hundrede og seks og tredive finn sørensen

en hundrede og syv og tredive josephine fock og torsten gejl beslutningsforslag nummer hundrede og otte og tredive

beslutningsforslag nummer hundrede og en og fyrre

beslutningsforslag nummer hundrede og to og fyrre jakob sølvhøj

orla hav karina adsbøl torsten gejl

hundrede og tre og fyrre lisbeth bech poulsen

hundrede og ni og fyrre og beslutningsforslag nummer b en hundrede og seks og halvtreds rené gade

hundrede og otte og fyrre søren egge rasmussen

en hundrede og fire og tres christian poll maria reumert gjerding

beslutningsforslag nummer hundrede og en og halvtreds søren egge rasmussen

beslutningsforslag nummer

maria reumert gjerding

en hundrede og fem og halvtreds

en hundrede og otte og halvtreds

hundrede og tre og tres christian rabjerg madsen og rasmus prehn beslutningsforslag nummer hundrede og fem og tres henning hyllested kim christiansen og karsten hønge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

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den tolvte april totusinde

er at islamisme er en religiøst baseret ideologi som rummer en totalitær fortolkning af islam og hvis endemål er erobring af verden med alle midler og etablering af et globalt kalifat

vi har set og vi har fået viderebragt utallige eksempler på isils alvorlige overgreb omfattende massehenrettelser forfølgelse af civile og systematiske krænkelser af menneskerettighederne

jeg synes at der er grund til at notere sig præcis det med at der er tale om en religiøst baseret ideologi jeg synes at den tåler

sammenligning med de andre store totalitære ideologier nemlig nazisme fascisme og kommunisme som har det tilfælles at de accepterer vold og folkedrab som middel til at opnå et utopisk samfund alle de forskellige totalitære ideologier har vi i socialdemokratiet konsekvent bekæmpet for os er det helt uacceptabelt og i øvrigt uforståeligt at der findes partier i folketinget som ikke helhjertet støtter kampen mod totalitære ideologier også med de militære midler selvfølgelig skal de bekæmpes der er i bemærkningerne til beslutningsforslaget redegjort for det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag det har vi noteret os for

fundamentet for vores militære indsats er til stede på den rette måde der er meget meget få konflikter om

der kan løses med militære midler alene

afgørende at kampen mod isil ikke alene sker militært men også gennem omfattende og langvarige civile indsatser danmark har været og skal fortsat være blandt de mest markante bidragsydere til militære indsatser i irak og syrien

være klart for enhver at der er behov for at styrke hjælpen i nærområderne både den hjælp der kommer fra danmark og den hjælp som kommer fra

den militære kamp mod isil er jo ikke let men helt nødvendig fns sikkerhedsråd har slået fast at isil udgør en global trussel af hidtil uset karakter mod international fred og sikkerhed den trussel skal danmark selvfølgelig være med til at imødegå og det gør vi blandt andet ved at

mod isil men som er meget meget ekstreme og islamistiske

med det her forslag jo reelt åbner op for at ekstreme islamistiske grupper både i irak og i syrien reelt kan ende med at få militær støtte og vil det være et krav fra socialdemokraterne for at kunne give deres endelig opbakning at det

også er

også fra de meldinger vi har fået fra de veteraner der har været udsendt

i krig altså hvor de bliver sendt af sted for at slå andre mennesker ihjel

risiko for selv at blive slået ihjel

fordi vi har bedt dem om at gøre det

nu har taleban overtaget de områder igen risikerer man ikke præcis det samme

irak og syrien for at bekæmpe isil som

hvis dem man så overlader magten til er andre shiamilitser som er præcis lige så slemme

at bidrage til at sikre at vores soldater har ordentlige forhold før de sendes ud under udsendelsen og når kommer hjem igen konsekvent har enhedslisten stået uden for alle de initiativer som er taget for at sikre vores soldater ordentlige forhold før under

er

afghanistan ikke har været nogen succes i

bekæmpe terrorgrupper

ved at vi blev besættelsesmagt i afghanistan

det betød at man kunne rekruttere flere mennesker til taleban og tilsvarende er det jo også det vi er bange for omkring

at jo mere vi går ind militært jo mere

er det så der er svaret hvis det her ikke er svaret hvad er det så der er svaret

stolende på spørgerens argument sige at

det civile ben vi er tilhængere af at vi bruger det militære ben jeg har også sagt

min tale lige før at der er meget meget få om nogen konflikter der kan løses med militære midler alene og jeg tror at noget af det vi har lært over de seneste år er præcis det der med

sammentænkt og massiv civil indsats

troværdige tropper på landjorden som man kan arbejde sammen med det er derfor at danske soldater

skal man have et meget meget klart fjendebillede og findes det i syrien

jeg med på men hvad med assad er han også en fjende eller er han en ven hvad med tyrkiet hvad med rusland

hvor står de i det venne fjendebillede som

konstatere at der selvfølgelig er den risiko at man kan sige

at støtte de forkerte det synes jeg da illustrerer kompleksiteten der ligger i det her

en lille smule grund til at stoppe op og tænke sig om inden man tager næste skridt i stedet for at lave en forenklet udgave af overskrifter

at tage af sted en gang til jeg mener hvis militærløsninger giver større problemer

tænke sig om så er det måske en god idé

synes jeg det er fuldstændig vanvittigt at man

at isil sælger tonsvis af olie via for eksempel tyrkiet til israel

råd til moderne våben så de har råd til at lønne deres unge mænd med en ret god løn som alternativ til arbejdsløshed

det er altid de der rene hænders politik hvis der er den mindste smule at udsætte på det laver i det der evindelige venstrefløjsnummer

forsvinde fra ansvaret så i kan stå et sted og vaske hænder og være helt rene mens vi andre må sørge for

siger han den er militær alene det dilemma skriger jo til himlen han svarede

hvorfor bliver der ikke taget meget mere systematiske

vil jeg minde om at enhedslisten for eksempel har argumenteret for at vi skulle bevæbne de folk

markante bidragsydere til indsatsen i irak og syrien

jeg står her og siger at der er behov for at anvende de militære værktøjer

eneste parti der har udelukket anvendelse af nogen af værktøjerne i værktøjskassen er præcis enhedslisten som har sagt

vil de under ingen omstændigheder anvende

terrororganisation der skal væk jeg opfatter isil

bevis på at der er mange forskellige ekstreme grupper der samles ét sted og det er så isil så det var ikke for at drille det

hen for at høre om vi kunne nærme os et eller andet mål kan man sige at isil på et eller andet tidspunkt ikke er der mere det

med kommunisme i deres accept af vold og folkedrab som middel til at nå et utopisk samfund jeg synes vi har set masser og masser af eksempler på

de indtil videre har udlevet den ideologi på jeg synes der er grund til at gøre vores alleralleryderste for at bekæmpe de her totalitære systemer ligesom socialdemokratiet har gjort det konsekvent

de andre store totalitære ideologier jeg synes man

end først antaget islamisk stat kunne desværre også pønse på at slå til imod danmark derfor er konflikten i irak ikke bare en mellemøstlig borgerkrig den er en trussel

derfor er det nødvendigt at være med til at nedkæmpe

er det helt afgørende argument fra dansk folkeparti for at danmark fortsat bør være involveret i kampen imod islamisk stat i dansk folkeparti er vi glade for at vi nu igen kan bidrage med mere skarpe våben med f seksten imod islamisk stat vi støtter dog også de andre tiltag der er omfattet af

der er dog én ting der bekymrer i

en hundrede og otte og det er fraværet af en aftale om overlevering af eventuelle krigsfanger til de irakiske myndigheder

holdning at det er tåbeligt at frisætte krigsfanger umiddelbart efter tilfangetagelsen det kan gøre en militær indsats meningsløs

helt uacceptabelt at man kan blive nødt til at sætte danske soldater i en sådan situation vi kan ikke godtage forklaringen om at man ikke må udlevere krigsfanger til lande der ikke overholder konventionerne for alternativet enten frisættelse eller drab er ganske enkelt værre det nytter ikke at tage del i kampen hvis man er for fin til at bruge sin sunde fornuft når det virkelig kommer til stykket vi vil derfor i dansk folkeparti indstændigt opfordre regeringen til at få styr på dette område og få lavet en aftale om overlevering

islamisk stat en terrororganisation der bør bekæmpes alle vegne ikke blot i irak og syrien derfor er det også uhyggeligt at der findes islamisk stats netværk i europa det er beskæmmende at danmark ikke i højere grad har været med til at blokere for islamisk stats udbredelse i europa ved at underkaste den meget store flygtninge og indvandrerstrøm som man for tiden ser i europa en nærmere kontrol det er dog godt at der er kommet en vis kontrol ved grænserne men en screening med henblik på at finde islamisk stats kæmpere ville gøre landet mere sikkert for der er næppe nogen der som det er nu kan garantere at der ikke findes illegale indvandrere i danmark med bånd

tvivl om at det er godt at danmark er med til at bekæmpe islamisk stat i irak men det ville være endnu bedre hvis vi også på andre områder satte ind imod islamisk stats muligheder

han kun fordi man indgik en aftale med en djævel som var stalin som

men det var en nødvendighed at indgå den aftale sådan er

virkeligheden så må man tage dem en ad gangen

men det der er det helt særlige ved islamisk stat

er jo at det en terrororganisation der også truer os i europa det er ikke sikkert at de øvrige organisationer som selvfølgelig ikke er særlig rare

vil være udadreagerende mod europæiske mål så

virkelig at vi får mere stabilitet i mellemøsten hvis vi støtter ekstreme islamister viser de seneste erfaringer både fra irak afghanistan og libyen ikke at vi når vi kaster bomber risikerer at styrke ekstreme kræfter der så skaber endnu mere kaos altså når dansk folkeparti vil støtte ekstreme islamister kunne det så ikke reelt true danmark

ønsker at sikre danmark imod angreb fra islamisk stat som kan udgå fra det område syrien irak området

med nogle som ved gud ikke er guds bedste børn men målet er at sikre danmarks sikkerhed på længere

nødvendigt at bekæmpe islamisk stat for

er på stedet det synes jeg er fuldstændig logisk og sund fornuft og jeg vil nødig sætte danske soldater i den situation

de enten er nødt til at frigive folk som kan være til fare for dem selv og andre eller endnu værre er nødt til at dræbe dem fordi

skal gøre hvis militær kamp og militære aktioner styrker isil og det ser det ud til det er en entydig tendens der har været i femten år er det så ikke en idé at overveje politiske

inddæmme isil økonomisk som der ikke er gjort noget som helst

de skovler penge ind fra de områder

verdens mest moderne våben hvad er grunden til at man så fokuserer så smalt på en metode der sandsynligvis styrker isil i stedet for at svække

i høj grad

er enige om en konsekvens af at man så fører krigen et andet sted hen og at man på den måde

det med fangerne jeg bemærkede at ordføreren sagde at hun ikke ville være med til at sende soldater af sted hvis man ikke bare kunne udlevere fanger som man tager

tale om her her bliver der lavet en særlig taskforce hvor man skal ringe hjem først og det er jo blevet kritiseret meget af

det er en molboagtig måde at gøre det på og derfor er det jo ikke rigtigt at man har et

bekæmpe islamisk stat fordi vi risikerer at de i desperation lige før de lukker og slukker fordi vi bekæmper dem

angriber os synes jeg det er en ualmindelig svag og opgivende tilgang til problemet vi er jo nødt til at prøve

helt på lang sigt

være med at give op lige nu fordi der umiddelbart

terrortrussel hvis vi giver helt op og opgiver at

sikkerhed være konstant og formentlig også stigende på længere sigt så vi er nødt til at acceptere

at når man hugger ét hoved af dragen kommer der andre hoveder frem men

gøre at vi så accepterer at vi skal

i stuerne vi er da nødt til at bekæmpe dem og holde dem nede og hugge hovedet af hver gang der

ikke undgå men vi skal ikke lade dem myldre frem på jord uden

konflikter i mellemøsten men konflikten i syrien viser imidlertid hvad der sker når det internationale samfund holder sig udenfor ikkeinterventionen er på ingen måde løsningen tværtimod borgerkrigen i syrien har udviklet sig langt mere blodigt og brutalt end nogen kunne

fremkomsten af isil har været et af resultaterne af borgerkrigen det kunne måske have været undgået hvis vesten

i konflikten nu står vi i hvert fald med et problem i form af isil som vi er nødt til at reagere på danmark bidrager med specialstyrker f seksten fly og transportfly og med de tiltag som regeringen

isil udgør en trussel mod lokalbefolkningen

er samtidig også en trussel imod sikkerheden her i europa det så vi med sidste års blodige terrorangreb i paris og for nylig i bruxelles organisationen har både viljen og kapaciteten til at operere uden for irak og syrien og derfor er en sikkerhedstrussel som skal elimineres samtidig er isil målet for unge radikaliserede muslimer fra hele europa herunder også danmark

med ophold i danmark der har søgt mod syrien og irak for at kæmpe under isils sorte fane

at disse radikaliserede unge mennesker har et sted hvor de kan blive yderligere radikaliserede og modtage konkret kamptræning

ved dets rod isil skal ganske enkelt fjernes fra jordens overflade organisationen har ikke nogen som helst form for legitimitet

ingen mening at forsøge at forhandle med dem isils brutalitet er veldokumenteret offentlige henrettelser for småting er hverdag i de områder som terrororganisationen kontrollerer selv de mest basale rettigheder bliver undertrykt og alle protester slås ned med hård hånd samtidig har isil begået ufattelige forbrydelser på vores fælles kulturarv i form af de ødelæggelser der for eksempel er begået i den historiske by palmyra i syrien mange af folketingets medlemmer har været på besøg i de forskellige

i nærområderne jeg har selv haft mulighed for at besøge en flygtningelejr i jordan og når man taler med de flygtninge

de ønsker at vesten hjælper med

isil på porten så de kan vende tilbage igen danmark kan ikke gøre det alene

kommer til at give muligheden for hvis irak og syrien skal have en fremtid som levedygtige stater kræver det at isil bliver fjernet vi kan ikke se til mens isil skaber sig et helle i det syriske kaos det vil skabe endnu større problemer på længere sigt det er ikke nogen nem mission vi sender danske soldater ud på vi ved dog fra tidligere at danske soldater gør en stor indsats og at de har den rette både faglige og menneskelige ballast til at kunne stå igennem farlige missioner under fjerne himmelstrøg danske soldater gør det ganske enkelt fremragende og det skylder vi vores mange udsendte stor tak for og jeg er sikker på at de også vil gå til denne opgave med stor professionalisme venstre ønsker at danmark tager ansvar for vores egen sikkerhed

et tæt samarbejde med med koalitionen på den ene side

og det skal man selvfølgelig få til at fungere i dagligdagen men i forhold til de ekstreme terrororganisationer isil og de andre er dem støtter vi selvfølgelig på ingen måde men

skal vi da have fjernet isil jeg ved ikke

deres børn er det anderledes med fordi

om at få isil fjernet fra jordens overflade med militære midler

der også på andre måder blandt andet som en del af en sunni shia konflikt der er i hele området hvor mange sunnimuslimer har opfattet islamisk stat som nogle der kunne beskytte dem

været inde at hjælpe i de befriede områder

er blevet befriet fra isil i forhold til at få fjernet miner og så videre så danmark er i gåseøjne

både når isil skal fjernes men også når der skal være en civil opbygning

ikke korrekt at isil breder sig og jeg er bare uenig i hele perspektivet fra sfs side om

man kan noget som helst uden at fjerne isil fra jordens overflade altså man kan ikke skabe fremgang i området hvis ikke

men det jeg godt lige vil

det som den tidligere ordfører for dansk folkeparti

er det ordførerens og venstres synspunkt at hvis det er sådan at vi skal sende

en klar aftale om hvad der skal gøres med de fanger der eventuelt måtte være og at den aftale skal overholde fns love altså det vil sige at vi ikke udleverer fanger medmindre vi er sikre på at de ikke bliver udleveret til dødsstraf eller tortur

er den helt rigtige måde at gribe tingene an på for det gør at i stedet for at det er soldaten ude i felten

er der nogle eksperter som afgør det samtidig

det vigtigt at slå koldt vand i blodet og sige at de

en træningskapacitet sandsynligheden for at de kommer til at få

anden form for kontakt med nogen de ønsker at tage til fange

så derfor er det en ekstremt hypotetisk

fornuftigt at vi har nogle klare aftaler og dermed også har en klar aftale med den irakiske regering om

bliver udsat for tortur eller dødsstraf hvis det er sådan at vi kommer i den situation

det virkelig sådan at venstre siger at skidt med det

hører til i en briefing ovre i udenrigsministeriet og så er det godt nok med det det er da benhård virkelighed at vi kommer til at stå

den situation at vi kommer til at støtte nogle vi aldeles ikke har lyst til at støtte

tage det her beslutningsforslag og der er tre tætskrevne sider der beskriver det

ord om en inddæmning af isil økonomisk ikke ét ord om hvordan de unge mennesker i mellemøsten skal få sig et arbejde som alternativ til at blive soldater hos isil

isil eller som ordføreren var inde på er simpelt

perspektiv for isils indtjening

i forhold til de forsyninger der er med olie men også for at

hvor der måske foregår sådan en trafik så der er ekstremt stor fokus på det her og det vil der også være når vi er

hvad gør man for at der er almindeligt civilt arbejde til de unge mennesker i stedet for at de lader sig lokke

hos isil det er det der er grundspørgsmålene hvis man mener noget med at sige at løsningen er politisk og så skal lade være med at lave tvivlsomme militære aktioner som et alternativ fordi man er afmægtig over for

ordføreren enig i at isil

blandt andet blomstrer hvis der er ustabilitet i et område hvis der er fattigdom hvis der er nogen der

også ordførerens oplevelse at hvis ikke

regionen syrien irak får de rigtige spillere ind til at have magten

at der vil komme flere der kunne melde sig ind i isil

og derfor fik isil større og større støtte samtidig med at de blev mere og mere

forskellige radikaliserede unge mennesker fra resten af verden kunne tage

og træne i fred og i fred for luftangreb og andet kunne gå ind og tage aktiv

lidt a la hvad du så med al qaeda i afghanistan før

tror ikke jeg er enig med alternativet i al fald som jeg har forstået alternativets position i at tro at man kan håndtere sådan en trussel andet end militært til at starte

man derefter når man har fået fjernet den militære trussel skal gå ind med massiv genopbygningshjælp sådan at indbyggerne i de lande kan se at de har en fremtid

men det er altså sådan at der kommer et skridt før

endnu en gang foreslår at danmark skal gå i krig

at danmark skal gå i krig i endnu et land den her gang

kampfly og specialstyrker

der er noget som isil kunne forestille sig bedre end at få lov

at bekæmpe vestlige styrker var det ikke for den amerikanske invasion af irak

vinde så stor styrke

ikke bare irakkrigen der har ført til øget ekstremisme libyen er i dag ét stort

i afghanistan hvor taleban står historisk stærkt både i libyen i irak og i afghanistan hvor danmark har ført krig og kastet bomber findes der i dag afdelinger af isil vi bør lære af vores erfaringer ekstremisterne bliver styrket af vores krige og vores bomber syrien kan blive endnu en forfejlet dansk krigsdeltagelse borgerkrigen i syrien er meget meget kompliceret og derfor må jeg også sige at det er mig fuldstændig uforståeligt at vi i dag står i en situation og drøfter dansk krigsdeltagelse i syrien uden at folketinget kan få oplyst klart hvilke grupper i syrien

danmark skal samarbejde med vil danske kampfly ende med at bane vejen for ekstreme islamistiske grupper ekstremistiske grupper der bakkes op af tyrkiet og saudi arabien lande som danmark i syrien vil komme til

indgå i koalition med vil danske kampfly og nu også specialstyrker i irak fortsætte med at give støtte til de brutale og undertrykkende shiamilitser som styres af det iranske

af de efterretninger og informationer som danske kampfly og specialstyrker indsamler

de her oplysninger gennem vores koalitionspartnere kunne blive givet videre til rusland ja i værste fald assad

at fanger som danske styrker tager vil kunne blive udleveret til de irakiske myndigheder som jo flittigt flittigt gør brug af tortur og dødsstraf ærlig talt kære forsvarsminister og kære udenrigsminister det her er noget rod det er noget rod som i beder folketinget om at tage stilling til og det er ærlig talt ikke gennemarbejdet ja selv det folkeretlige grundlag for indsatsen i syrien er diskuteret er det virkelig klogt at gå i endnu en krig

for civilbefolkningen i området en krig som kan ende med at styrke ekstreme kræfter som tidligere danske krige har gjort

hvor regeringen tydeligvis ikke ved hvad den helt præcis vil og hvilke grupper der skal styrkes og støttes i hvert fald ikke ved det nok til at de vil fortælle det til folketinget enhedslisten ønsker ikke at danmark skal gå i krig i syrien vi frygter at det vil styrke ekstremisterne det er sket i irak libyen og afghanistan vores modstand skyldes ikke at vi ikke mener at danmark bør deltage i kampen mod isil tværtimod men vi mener at den danske indsats bør være en indsats som rent faktisk virker der er ingen grund til at tro at regeringens forslag vil virke derfor har vi sammen med alternativet i dag fremlagt en alternativ pakke med forslag til dansk engagement i syrien

endnu en forfejlet krig skal danmark styrke fredsprocessen og den humanitære genopbygning det vil styrke de lokale sekulære kræfter som bekæmper isil

at danmark skifter udenrigspolitisk kurs vi skal turde satse på indsatser som vil virke lad os da være visionære i stedet for at

i endnu en forfejlet krig danmark kan gøre en afgørende forskel hvis vi støtter de lokale sekulære kræfter endnu en forfejlet krig vil blot styrke ekstremisterne det er derfor vi fra enhedslistens side siger nej til krig og ja

man ønsker fred og man ønsker

det vil jeg meget meget gerne fortælle

alternativet har vi i dag helt konkret foreslået at danmark bør styrke fredsprocessen

ikke være rigtigt at tyrkiet og saudi arabien skal lykkes

at holde afgørende sekulære grupper ude af fredsprocessen mens deres ekstremistiske venner i forskellige ekstreme grupper får lov at være med vi skal da sørge for at de sekulære grupper er med ellers får

ikke en fredelig og stabil udvikling i syrien danmark bør da styrke den humanitære genopbygning det kan da ikke være rigtigt

skal sidde nede i syrien og se at en by som kobane hvor man tog kampen med isil

i ruiner det er et helt helt forkert signal at sende derfor bør vi øge den humanitære

shiamilitser og der må jeg bare sige fra enhedslistens side

at isil bliver svækket ved at vi støtter lokale ekstremister og islamister

at vi støtter undertrykkende regimer nej det vi foreslår fra enhedslistens side er at støtte lokale sekulære kræfter

et beslutningsforslag at danmark burde udvide den støtte til kurderne i nordirak til også at gælde kurderne i den nordlige nordlige del af syrien helt konkret fremsatte vi det

belejrede byen kobane det blev stemt ned af et flertal i folketinget blandt andet af socialdemokraterne så det her handler ikke om

vil gøre noget fra enhedslistens side eller ikke vil gøre noget

handler om at jeg er bange for at man med det her forslag kommer til at styrke ekstreme

foreslår vi fra enhedslistens side lad os da styrke fredsprocessen lad os

den humanitære genopbygning og dermed styrke de lokale sekulære kræfter det er vores bud på hvordan man får bekæmpet

og så gør noget andet når det kommer til stykket man ville jo aldrig

fra præcis de her kriterier om at beskytte menneskeheden og hvor der var et fn mandat ville man jo ikke fra enhedslistens side og sandheden er jo nok at det det her drejer sig om er at man vil placere sig et sted hvor man af frygt for sin egen skygge

det fn mandat som forelå det var også derfor enhedslisten trak støtten i stedet for at arbejde på

situation i dag hvor libyen er ét stort kaos fyldt med forskellige militser der bekriger hinanden med alle de våben som vi aldrig fik taget fra dem

den at enhedslisten havde ret og flertallet i folketinget tog fejl

et samlet danmark som trak støtten

indsatsen i libyen da fn mandatet blev klokkeklart

at de jasittier som bliver forsøgt udryddet som folk vil se på at enhedslisten er modstander af at nedkæmpe den organisation som begår det her folkemord hvordan tror nikolaj villumsen at de kvinder som bliver massevoldtaget holdt som sexslaver vil se på at enhedslisten er modstander af at man nedkæmper deres slaveejere og deres bødler

at kurderne vil se på at enhedslisten modsætter sig at vi nedkæmper islamisk stat nogle gange når man har midlerne

til at bruge dem til at gøre noget godt her i verden

man kan frygte en hel masse ting men det er også en frygt at vi ikke gør

de befriede kurdiske områder inde i syrien jeg har snakket med folk der jeg har snakket med rigtig rigtig mange oprørere

siger de de siger vi har masser af mænd og kvinder i vores sekulære grupper der kæmper for demokrati men vi får ikke støtte nok det forslag som regeringen her fremlægger risikerer at styrke ekstreme islamistiske grupper i stedet for at støtte de sekulære grupper der kæmper for demokrati

vi fra enhedslistens side gang på gang

fremlagt et beslutningsforslag her i folketinget om at støtte forsvaret

da islamisk stat belejrede byen som de konservative stemte imod

vil gøre noget det handler om at jeg mener at i gør noget forkert og jeg synes vi har nogle fornuftige forslag

ikke brug for danske kampfly eller specialstyrker vi har masser af unge mænd og kvinder der gerne vil kæmpe mod isil

er våben det vi mangler

at være med i fredsforhandlingerne og det er det som vi fra enhedslistens side foreslår ligesom vi foreslår at danmark bør styrke genopbygningsindsatsen sådan at det viser sig for mennesker helt konkret at når man eksempelvis tager kampen

hus ikke i ruiner et år efter

et fuldstændig forkert signal at sende at vi ikke hjælper de grupper der faktisk tør tage kampen op og som ønsker en sekulær

at man også åbner op for at give støtte til en lang række andre grupper eksempelvis

militser i irak som vi ved styres af det iranske præstestyre og som begår grove overgreb og

i syrien hvor vi ved at nogle af dem som vi kommer til at være allieret med i koalitionen eksempelvis tyrkiet og saudi arabien går ind for at støtte meget meget ekstreme islamistiske grupper der også begår meget voldsomme overgreb

at de shiamuslimske militser har begået meget meget grove overgreb på civilbefolkningen og jeg tror simpelt hen ikke at vi kommer til at få svækket isil hvis vi støtter ekstremistiske grupper hvis vi støtter undertrykkende regimer

erfaringerne bør lære os at dem vi bør støtte er lokale sekulære kræfter der vil kæmpe for demokrati og det er derfor enhedslisten siger fra

at det at give militær støtte fra dansk side til ekstreme islamistiske grupper vil gøre noget som helst godt for lokalbefolkningen i syrien for fred og stabilitet i mellemøsten eller for danskere her i danmark

at vi kan gå ind og udpege dem som skal styre og regere andre lande

vi her i vesten til at bestemme hvem der skal bestemme i syrien

gør når man går ind og udpeger bestemte grupper som man vil bevæbne

da også have konsekvenser når dansk folkeparti er parat til at støtte ekstremistiske islamister i syrien

skal leve med det diktatur som de har tænkt sig at indføre derfor må jeg bare

det er mig fuldstændig uforståeligt at i har valgt den her nye kurs hvor dem som i ønsker at støtte i syrien

vi kan regne med at det kan være et samlet alternativ for en fremtidig syrisk løsning vil det ikke være sådan at kurderne

vil have en dagsorden om at de ønsker at få mere selvstyre i de kurdiske områder

sig ikke vil være så interesserede i at kæmpe andre steder i syrien med andre ord kan vi eksempelvis omkring raqqa forvente at ypg

jo faktisk lige præcis de her grupper der har samlet sig

at slå isil omkring raqqa ligesom de prøver at lukke

det tror jeg er noget der for alvor kan svække isil det er klart at kurderne

sekulære fsa grupper jo gøre og det er dér hvor

sekulære grupper kan få lov at være med i fredsforhandlingerne

grupper der skal have støtte det er fuldstændig uklart

ladeport for at de kan få støtte med det her forslag nej enhedslisten støtter på ingen måde isil vi har stillet forslag her i folketinget om at forsvaret af kobane skulle hjælpes fra danmark det stemte dansk folkeparti imod vi samlede penge ind til forsvaret af kobane og vi har overrakt dem personligt altså hvad har dansk folkeparti gjort for forsvaret af

et helt konkret sted i syrien hvor der var en meget meget blodig slagmark mellem sekulære grupper

gjort opmærksom på tidligere så har ordføreren sammen med undertegnede været til en briefing i

hvor vi har fået gjort rede for hvem det er man

er ganske enkelt ikke korrekt hvad ordføreren står og siger

ønsker at støtte og samarbejde med ekstremistiske grupper i syrien

er vel vidende at der findes helt ekstreme islamistiske grupper som får støtte af nogle af de koalitionssamarbejdspartnere som danmark nu skal til at gå i krig sammen med blandt andet tyrkiet og saudi arabien det er da helt

vi skal træffe i dag vi beslutter at forstærke det danske militære bidrag til den internationale indsats som støtter iraks militære indsats mod isil

bistår myndighederne i irak med at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb

kommer vi ingen vegne vi støtter derfor danmarks bidrag af to grunde som egentlig primært er af beskyttende karakterer

at et hovedformål for indsatsen er at beskytte civile imod de modbydelige og kyniske angreb og overgreb som isil fuldstændig hensynsløst udsætter uskyldige mennesker for

for at beskytte mennesker der ikke kan beskytte sig selv

handler også om beskyttelse vi ser et stigende antal terrorangreb uden for konfliktområderne senest i istanbul paris og bruxelles ligesom vi selv har været ramt her i danmark intet menneske skal kunne begrunde overgreb på andre med henvisning til en ideologi uanset om den er politisk eller ideologisk og intet menneske kan undskylde terrorisme drab eller forfølgelse med henvisning til en ulykkelig opvækst eller baggrund jeg tror at vi har haft en tilbøjelighed til at tro at de fleste af de angreb der har ramt europa skyldes ensomme unge mænds frustrationer unge der er blevet fristet af en ideologis primitive svar på alt unge der er

at der kan ligge mere systematik bag disse angreb en systematik som peger direkte tilbage til en langsigtet strategisk planlægning hos isil

kan forventes at tiltage det skal vi beskytte os selv imod derfor bliver vi nødt til at engagere os hvor smertefuldt og omkostningsfuldt det end kan synes og hvor smertefuldt og

for vi kan ikke forudse alt og vi kan ikke beskytte os

militært diplomatisk og humanitært

at også den civile indsats skal styrkes og det finder vi helt afgørende den diplomatiske indsats tror jeg at vi alle kan blive enige om også skal styrkes men den forudsætter jo de involverede parters vilje til at deltage på de præmisser der normalt gælder for den slags og her kan vi konstatere

den militære indsats tilbage og det er den vi styrker med dette forslag liberal alliance støtter

ikke

vinkel som vi skal fokusere på det synes jeg er positivt

isil er det store onde som skal bekæmpes og hvis det bliver bekæmpet bliver det i hvert fald bedre

ligger på tankegodset hos isil

ordføreren taler om at vi skal beskytte civilbefolkningen i områderne dernede mod overgreb

det er også nogle af de shiamuslimske

her i salen i dag uanset om de støtter eller er imod det

beslutningsforslag er klar over at det her

er ekstremt kompliceret og at vi simpelt hen ikke kan forudsige hvad der sker hverken hvis vi støtter beslutningsforslaget

en særlig god beskyttelse af civilbefolkningen

i højere grad end det er gjort nu

nogle forhandlingsløsninger så vi fik våbenhvile i dele af området men

i et område hvor man

civilbefolkningen jeg vil tro det er næsten umuligt for danskerne at deltage uden at der er en risiko for også at ramme civilbefolkningen det får vi se bagefter liberal alliance har selv krævet at vi skal analysere de tidligere krige ordentligt

ikke være bedre at vi havde sikkerhed for at vi vidste hvem det var vi arbejdede sammen med og hvad der kunne ske ved det vi gør inden vi gør

ret alvorlig ting at bruge bombefly og militær jeg kunne endda forstå det hvis det var noget

alternativ til de unge mennesker så de kan lave noget andet end at blive krigere til en høj løn hos isil jeg mener

andre løsninger end militære løsninger på det her problem

nødt til at tænke i nye og andre

i indtil nu problemet er jo bare at hvis der skal ydes en diplomatisk indsats forudsætter det at de involverede parter er villige til at sætte sig omkring et bord og tale sammen

som driver isil

at kæmpe sammen med regimet imod

hvor der jo vil være en indsats for at få befriet

at assadregimet og russerne

den befrielse amerikanerne vil formentlig også godt med kan man forestille sig

igen hvis det lykkes os at befri nogle områder alene hvem skal så have magten over dem efterfølgende er det assadregimet eller hvem er det

og så påtrængende at vi er nødt til at diskutere dem

sigt der skal en række andre instrumenter til vores begrundelse er primært af beskyttende karakter vi vil gerne bidrage sammen med det øvrige internationale samfund til at beskytte en civilbefolkning som ikke kan beskytte sig selv og vi vil gerne med den her indsats være med til også at beskytte

i nogle situationer kan risikere at komme til at kæmpe skulder ved skulder

er bare en virkelighed vi må

virkelighed som var til stede da herre holger k nielsen var udenrigsminister sådan er verden desværre

har dræbt langt langt flere end is har har fordrevet

der jo ikke er et afklaret forhold til hvad vi skal gøre hvis vi kommer

han hører til en af historiens største forbrydere

mod sit eget samfund det her beslutningsforslag handler om bekæmpelse af isil problemstillingerne omkring assad forsvinder jo ikke på grund af det her beslutningsforslag og vores engagement i forhold til at få gjort noget ved det styre

som minimum ikke er ringere end det der er nu

desværre en situation lige nu hvor hvor store sekulære oprørsgrupper bliver holdt ude men det jeg egentlig meldte mig på talerlisten for at spørge om er i

er det ikke bekymrende at vi ikke kan få et klart svar fra regeringen på

er der ikke en fare for at vi kommer til at støtte nogle meget ekstreme islamistiske grupper som befinder sig dér

hen ikke svare udtømmende på om liberal alliance vil støtte

beslutningsforslaget fra enhedslisten og alternativet

pointen i at alle der kan have indflydelse på at etablere en varig fred skal have indflydelse på det kan jeg principielt godt tilslutte mig men dermed ikke

sagt at jeg kan tilslutte mig et beslutningsforslag som vi i liberal alliance hverken har set eller haft lejlighed til

vi ved ikke hvad der kommer til at ske min grænse for

overskredet

danskere ud på farlige missioner

betragter vi i liberal alliance alternativet som endnu værre og derfor støtter vi det her vi har tillid til

var en anden hvis vores historik var en anden så ville det da med det

vi ser med konflikten og

være fordi man havde bestemt sig for at man aldrig nogen sinde ville bruge militær at man kunne sige nej til det her den beslutning har vi

i alternativet vi vil ikke sige at vi aldrig vil være med til at gå ind med militær tværtimod har vi

se hvordan konflikten bliver løst af den indsats vi kommer til at bidrage til hvis vi siger ja til at styrke indsatsen mod isil ved at indsætte mere militær vi tror at der skal en helt anden og langstrakt proces til derfor er det så ærgerligt når vi her i folketinget hele tiden leder efter de steder hvor vi er uenige

har fremsat nogle beslutningsforslag der kommer med en anden

vil gerne sikre at der er en bred repræsentation i de fredsforhandlinger

hvor svært det end må være at få implementeret vi vil gerne i højere grad bruge de

indsættelsen af fly og danske tropper på en humanitær og opbyggende indsats

skal til for at vi ikke har et miljø i den her region

ikke bare islamiske terrorister det bliver tiltrukket af det her det er jo også alle mulige andre grupper rundtomkring i verden der lige pludselig ser en mening de får en sandhed som de kan tro på fordi de

anden årsag er blevet radikaliseret

og derfor stopper vi jo ikke isil hverken lokalt eller rundtomkring i verden ved

i det her område hvor vi bomber

for vores tro i alternativet

er så tæt på at være enige om hvad det rigtige er

og så griber ud efter hvor det er

ikkeansvarlige fordi vi ønsker at se på en anden løsning vi

det er vi skal opnå vi skal opnå sikkerhed i området vi skal opnå stabilitet

jordens overflade vi oplever bare at isil også eksisterer andre steder end sådan fysisk på jordens overflade de eksisterer også i hovederne

at agere på som menneske det er en sandhed for nogle mennesker og den kan bombe os

så hvis vi skal tro på at der er nogle løsninger

i folketinget at udlægge det som om løsningerne er sort hvide der er mulighed for at vi på lang sigt kan sætte os ved et forhandlingsbord

meget bredere fn mandat og vi skal presse meget mere på for at det fn mandat bliver bragt i spil og derfor det

modsvaret fra en af de andre ordførere når jeg nævner ordet

om alternativet virkelig mener at danmark går ind i den her konflikt på grund af olieinteresser nej det er på ingen måde

også med

sikre borgere sikre civile som liberal alliance var inde på lige før

det har intet at gøre med

at vi skyder nogen i skoene

jeg synes bare at vi skylder den danske befolkning

fortæller os hvordan forholdene egentlig er at hjælpe

forhandlingsbordet punktum

og enhedslistens side til at bekæmpe isil undskyld så er det sort eller hvidt

man virkelig tror at man på den her måde kan stoppe en terrororganisation

og derfor bliver man også nødsaget til at sige andet end bare godt vejr

også nødsaget til at tage truslen alvorligt ikke mindst

sige ja til vores to beslutningsforslag vi mener bare det er den rigtige måde

vi kommer med to løsningsforslag til hvordan man netop kan begynde

i huset svært ved at inddrage alle parter fordi vi finder enkelte ord som vi kan skyde hinanden i skoene hvor vi kan få nogle til at tænke er det virkelig ikke for danskerne de står og gør det her jo det er for danskerne vi gør det her vi tror på

at det ikke er af princip at alternativet siger nej i dag

det får mig til at spørge herre rené gade er det hele den militære intervention mod daesh både i irak

alternativet er imod eller er det det danske bidrag til den

alle fly tropper og så

den militære kamp mod daesh eller er det kun de specifikke danske bidrag man vender sig

sende vestlige landtropper herunder

ind i regionen da jeg tænker at

en erfaring og en historik der gør at det på ingen måde stabiliserer området

jeg er klar tilhænger af

at vi støtter de styrker der er på stedet

amerikanske luftvåben

om man også var imod det fra enhedslistens side

når der er brug for det også til de

vi sikrer at den støtte ikke avler flere problemer end den løser

jeg kun sige at jeg ville ønske at vi alle sammen prioriterede nødhjælp og opbygning af infrastruktur

støttede de kræfter der selv kan lave det her oprør lige nu er den chance bare næsten

sted er

at og

generelt ligesom ordføreren for liberal alliance også sagde før det

sige hvad der kommer til at ske i fremtiden

se mere end seks måneder frem derfor

ikke se en plan for at sætte en dansk indsats ind

hugget deres hænder af der er krigsfanger eller andre uskyldige civile mænd som bliver bagbundet stillet op på række og bliver nakkeskudt tror herre rené gade at de her mennesker er mest optaget af at vi har en nuanceret dialog i det danske folketing eller tror han at de hellere vil have at der kommer nogle soldater derned og får stoppet de her uhyrligheder altså hvad går mon gennem hovedet på de her bagbundne mænd lige inden de får et nakkeskud er det jeg vil virkelig ønske at de havde en mere nuanceret demokratisk dialog i vesten eller er det at det måske ville være rart hvis der kom nogle ned og stoppede de her fuldstændig vanvittige handlinger som foregår dernede massevoldtægter

at de virkelig tænker det godt igennem og kigger godt på deres på deres tilgang den der har virket og den der ikke har virket tidligere og så forsøger at gøre det bedst mulige men hvis vi hele

tager skræmmeeksempler op på de uhyrligheder der sker for enkeltpersoner kommer vi aldrig et niveau højere op hvor vi rent faktisk tør sige måske er det ikke

det for os alle sammen virker som det rigtige at udslette

svært ved at se at man kan undvære det militære ben i kampen mod daesh som jeg kalder dem

spørgsmål meget kort fortalt at det er nødvendigt

jeg synes at de fremskridt der er sket ikke mindst i irak i de seneste måneder bekræfter at det også at have en militær indsats gør en forskel det andet spørgsmål som man må stille sig selv er selvfølgelig hvilken form

meget enig med de ordførere både dem der er for og imod det her beslutningsforslag der siger

er af afgørende betydning at danmark lærer

svarede det radikale venstre også da regeringen spurgte

for os var tre ting der skulle være på plads før vi kunne støtte det her beslutningsforslag

at det militære aspekt

diplomatiske indsatser stabiliseringsindsatser humanitære indsatser forsøg på stoppe pengestrømmen til daesh forsøg på at stoppe

tog man lige så alvorligt og styrkede man i lige så høj grad som man nu går ind og styrker den militære indsats og vi er glade for at det fremgår så klart af beslutningsforslaget at det gør man og at regeringen

man klar til også at gøre en status på de andre spor i bekæmpelsen af daesh det andet krav vi havde fra radikal side var at vi havde et svar på hvad vi stiller op hvis vi mod forventning kommer i den situation at danske soldater igen tager krigsfanger hvad gør man ved dem

kan sætte dem fri hvis de udgør en sikkerhedstrussel

ud over at militærmanualen

taskforce som i de situationer hvor man ikke kan løslade folk

faktisk er en fornuftig ordning den løser ikke alle problemer for der vil være dilemmaer men den sikrer to ting

og totalt overblik over hvad det egentlig er der foregår på området

to at der kan tages politisk stilling til hvad der er det rigtige

situation og i sidste ende at der også er et politisk ansvar

den retstilstand der var på det her område under de første irakkrige og

sidste krav vi havde var at der var et

og en klar mulighed for exit i forhold til de her indsatser der har det ikke været muligt for regeringen at give fuldstændig klare svar på alt hvad der skal ske i fremtiden af den enkle grund

en djævel ved hvad der egentlig kommer til at ske især

også brug for et fleksibelt mandat sådan at man med ret kort varsel kan gøre det der skal til

operationen som jo er træningsbidrag i irak for så vidt angår

som der ligger i den første opgave og vil bevæge sig enten ind i syrien eller have andre former for aktiviteter der

ud over selvfølgelig at konsultere folketinget i nævnet for det skal man og det støtter vi

vurdere om det er

ændre kan man sige missionens

den baggrund føler det radikale venstre at vi

set har fået ganske meget ud af

de her forskellige betingelser og at vi på den baggrund også kan støtte beslutningsforslaget det sidste spørgsmål er

så skal bidrage til denne militære indsats og som man kan høre er svaret for vores vedkommende ja også selv om det er svært også selv om der ikke er nogen enkle løsninger men fordi

ifølge ministeriets tal

og det er assad vi nu skal til at kæmpe sammen med ser herre

man bliver nødt til at tage ved det diplomatiske bord

de militser som har svoret troskab til daesh

besat områder hvor de

jeg har ikke nogen som helst anledning til at retfærdiggøre assads handlinger på

som helst måde tværtimod udgør han en meget stor del af problemet

professorer der har sagt det er helt i orden kør bare los

det her for to år siden argumenterede regeringen for at vi ikke skulle ind i syrien fordi det ville være i strid med

hvad er årsagen til at man nu bøjer folkeretten på en anden måde

af irak så er det klart at jo længere ind i syrien man kommer jo mere vil det være diskutabelt om det folkeretlige holder der vil vi lægge vægt på to ting selvfølgelig er det udenrigsministeriet og dermed udenrigsministeren der har ansvaret for at den juridiske vurdering der bliver foretaget er solid og i øvrigt i overensstemmelse med den som andre allierede foretager men for det andet er det også en af grundene til at vi har bedt om

i irak ligeledes er det jo nu sådan at danske kampfly og måske senere specialtropper kan komme ind i i syrien

vi stadig ikke har fået en garanti fra regeringen for at man ikke derinde vil støtte

bare godt tænke mig at høre fra de radikale hvad for nogle

man har for at det ikke kommer til at blive nogle meget meget ekstreme grupper som danmark kommer til at støtte

som det har været det er bestemt heller ikke lyserødt så vidt jeg kan vurdere jeg mener stadig væk der er store problemer med shiitiske militser i irak men det virker som om

et stigende antal sunnimuslimske militser

i gang og at de også gør deres og spiller en rolle og det er jo af helt afgørende betydning for holdbarheden af

situationen i de byer og de områder som bliver befriet fra daesh men igen må jeg også spørge den anden vej hvad er egentlig alternativet

totale sammenhængskraft i sin regering

et svært valg at sige ja i dag det synes jeg også det er men jeg synes bare det er et endnu sværere valg at sige nej

det ansvar på sig at man slet ikke bidrager militært

det er afgørende at der bliver nedsat den her taskforce og det er jo også meget godt men der skal vel stadig væk være sikkerhed for inden vi sender tropper af sted uanset hvad der måtte opstå

vil herre martin lidegaard og de radikale være garant for at inden vi sender tropper af sted

bliver det jo lidt en gratis omgang hvis vi siger at det bare er op til en eventuel taskforce

er et folkeretsgrundlag så er der måske en mulighed for det men jo længere væk man så kommer fra irak jo vanskeligere bliver det at argumentere for at det

er nogle fly der bliver kaldt ud og skal smide nogle bomber

at det er i orden folkeretligt og hvilke kriterier skal

man er nødt til at have en procedure og nogle kriterier som ligesom bestemmer hvor langt væk man skal være fra irak

at det er en mission og et formål som er i overensstemmelse med det folkeretslige grundlag og en række andre kriterier herunder om der er risiko for civile tab og så videre så den afvejning bliver jo foretaget i hvert enkelt tilfælde politisk set har vi ikke og det

mission personligt har jeg det sådan at den første fase der er beskrevet nemlig primært irak og ved enkelte bombetogter ind over grænsen til syrien vurderer jeg samlet set ligger folkeretsligt fornuftigt på basis af de vurderinger som

vi i den situation hvor nogle måtte ønske

foretaget en grundig politisk konsultation med både folketinget og de partier

det ikke er i orden der

grænserne er for hvor man kan bombe henne jeg synes ikke

man kan overlade det til den enkelte officer som sidder dernede i

at skulle bestemme det helt uden politiske direktiver så der må være nogle kriterier som lægges ind fra regeringens side fra folketingets side i forhold til

er folkeretsligt i orden og hvornår det ikke

hvor det er en svær vurdering og hvor der ikke gives klokkeklare svar

kan man sige at grænsen mellem syrien og irak i dag jo er de facto ikke eksisterende krigen

kan gøre for at lægge pres på de regionale stormagter

set mere at det er eu

er fn den organisation der har legitimiteten til at forhandle den her aftale på plads og stå værn om den

har de regionale stormagters proxykrige og

spor forfølges uanset om man stemmer for det her forslag eller ej det er ikke et spørgsmål om at den militære indsats vi

kan erstatte de andre indsatser der er brug for det hele og vi ser det komplementært

ikke at det det bare kan gøres gennem en militær intervention det er ikke

principielt er imod militære interventioner heller ikke i forhold til islamisk stat

tropper på på landjorden man kunne støtte der var de kurdiske peshmergastyrker og

irakiske regeringsstyrker sidstnævnte

bestemt problemer i sig

alligevel nogle sådan afgrænsede og veldefinerede styrker som man kunne gå ind

i forhold til at få fjernet islamisk stat vi sagde allerede dengang at i syrien er det fuldstændig fundamentalt anderledes

sondret meget kraftigt mellem irak og syrien i forhold til hvordan vi

virkelig problemer med

kunne håndtere det i praksis for de udsendte soldater det er der altså rent faktisk og det er vi nødt til at tage alvorligt her i folketinget før vi sender dem af sted

har man jo en fuldstændig kaotisk slagmark i syrien et mudret fjendebillede en hvepserede af forskellige modsatrettede interesser og konflikter som går ind

jo fjenden er islamisk stat men hvad med assadregimet som i høj grad har skabt

i sin tid i første række

tyrkiets rolle i forhold til kurderne

sige at der er en masse forskellige interesser som kommer ind saudierne og qatar har også interesser derinde

det er ikke klogt at gå ind i et så mudret fjendebillede som tilfældet er her og jeg er ikke sikker på at det er det som

hvad får man så i stedet for jo man får

stedet for en styrkelse af assadregimet

andre bevægelser man kommer til at styrke bare et enkelt eksempel som jeg også var inde på før i øjeblikket

russerne iranerne og regimet på den ene side

usa danmark og koalitionen på den anden side om

befri raqqa hvem får magten over de befriede områder efterfølgende skal vi ind og have magten over dem skal vi besætte dele af syrien for at undgå at assad får magten over

der får magten over de befriede områder og er vi sikre på at den syriske befolkning vil være særlig tryg ved det en af grundene til at islamisk stat er vokset er jo assadregimet det er

irakkrigen og al qaeda

er gamle saddam hussein officerer som som også sidder i ledelsen for is

der ligesom nærede at is voksede som gav is rollen som den primære modstandskraft imod assad og det går ind i den konflikt

sunnimuslimer og shiamuslimer i stedfortræderkrigen

der også er en del af det her med andre ord det er simpelt hen nogle voldsomt voldsomt komplicerede sammenhænge vi kommer ind i langt mere komplicerede end det var i afghanistan i sin tid hvor vi også havde svært ved

katastrofe for soldaterne dernede de vidste

det samme er jeg bange for her jeg mener ikke det er klogt vi går med

det her i sammenhæng med forsvarets situation det

vidtrækkende en beslutning det er og hvor langvarige

militære indgreb var en nem måde at få et land til at ændre sig

bestemt retning

ikke ret mange af os der tror på længere

vi vi skal helst undgå krige og vi skal helst undgå at igangsætte et regimeskifte så når jeg i dag

folk der mener at man aktivt skal modarbejde styret i saudi arabien for at presse et regimeskifte igennem tænker jeg at de må være sindssyge for femten år siden

have haft det sådan at vi ikke ville kunne acceptere et styre som

uskyldige ved halshugning efter tvivlsomme rettergange

jeg sige belært af det kaos der kan være

et land med borgerkrig og regimeskifte som vi ser

er villig til at acceptere ganske meget i stedet for at risikere endnu et land i kaos og risikere tredje verdenskrig så konservatives modvilje mod at kaste os ind i konflikter i mellemøsten

er enormt stor vi frygter konsekvenserne ligesom alle andre gør

ved at handle militært men

der til gengæld vished om at en forfærdelig situation vil fortsætte hvis ikke vi handler

jeg synes derfor det er for nemt at vælge den bekvemme udvej som er ikke at handle fordi man er bange for de risici

en militær aktion islamisk stat begår folkemord titusinder

blod folk bliver bagbundet stillet op på række og henrettet enten med nakkeskud eller ved at få halsen skåret over med en sløv kniv

kvinder bliver holdt som slaver massevoldtaget folkeslag bliver forsøgt udryddet alene på grund af deres etnicitet eller fordi de følger en anden retning af islam end islamisk stat homoseksuelle bliver smidt ud af høje bygninger på grund af deres seksualitet kvinder bliver begravet til livet hvorefter der står voksne mænd og tyrer sten i hovedet på dem indtil kvinderne dør der er verdenskulturarv som ødelægges fordi de her barbarer ønsker at udslette al anden kultur

vi kan ikke ignorere det det er vores fjende det er folk der skal slås

er mordere det er voldtægtsmænd bliver verden god når slået dem ned det ved vi ikke noget om men vi ved at hvis ikke vi handler over for den her ondskab svigter vi en masse mennesker som lider under den der er masser af eksempler på fejlslagne militære interventioner men der er altså også masser af eksempler på at passivitet har været skadeligt

i krig med is vi har danske soldater i irak som kæmper den her krig hver dag gennem vores træningsbidrag og irak kan ikke blive stabilt hvis ikke vi får nedkæmpet is

vi aldrig fred i irak og vi skal se at få afsluttet den her konflikt når man

afsluttet så gælder det ikke om at det skal trække ud i årtier og måden at

er altså ved at vinde og besejre fjenden og det er det vi forsøger at gøre her

stå alene med en militærindsats det er fuldstændig afgørende at der også samtidig sker en

alt hvad vi kan for og selvfølgelig skal der også samtidig være en humanitær indsats

også vi gør hvad vi kan for en ting som jeg

meget optaget af i den her situation er de danske soldaters vilkår det har vi ikke talt så meget om i debatten her i dag

er meget optaget af at vi ikke presser forsvaret længere ud og at vi ikke presser soldater af sted som vi ikke har og jeg kan

centralforeningen for stampersonel træde frem i avisen

er i stand til at fortælle os hvad for en kapacitet

at det selvfølgelig skal passe ind i de behov som

ret meget inde over men det er noget jeg synes vi skal skal tale om jeg vil bare være sikker på at vi ikke presser forsvaret ud i en situation som kommer til at minde om den vi havde i efteråret hvor vi kun sådan lige med nød og næppe kunne få det til at hænge sammen

mekanikere der trådte frem og sagde at de var nødt til at forlade forsvaret

og så ender det med at vi ikke har kapaciteter i fremtiden personellet er voldsomt udfordret og og

vi ved jo at der er meget ekstreme islamistiske grupper i syrien der blandt andet støttes

af saudi arabien fordi de ønsker at indføre nogle af de brutale ting som

det konservative folkeparti og er der ikke en fare for at det kaos

afghanistan skabte som ordføreren også var inde på

ikke at handle være ensbetydende med at vi med sikkerhed vil se en fortsættelse af de uhyrligheder som

fortsat også angreb på vesten jeg kan ikke se hvordan man

at slå nogen ned nemlig islamisk stat som er vores fjende som begår massemord kulturudslettelse voldtægter

angreb mod vesten så det er en fjende vi går ud for at bekæmpe og så skal vi igennem diplomati sikre at der kommer en mere stabil situation i syrien og det er ikke nemt

meget meget svært for der er ikke særlig mange dernede som

jo på ingen måde underligt at gøre

syriske demokratiske styrker med kurdere kristne og arabere hvorfor bør danmark ikke sige hvem vi vil støtte og er det

besynderlig argumentation ordførerens parti har også argumenteret for at ministre skal tage til saudi arabien

det bliver jo i saudi arabien opfattet som en slags opbakning til styret

for mindre end tre år siden stod ordføreren eller i en fra ordførerens parti her i salen og sagde at de

ved et bord og forhandle om fred med de her kræfter nu kommer vi til at stå på samme side i en del af den her krig er det ikke

forstå ordføreren bekymrer sig meget om soldaternes forhold og det kan jeg godt forstå

ud for at slå andre mennesker ihjel og selv har risikeret at blive slået ihjel og set kammerater blive slået ihjel

det er jo ikke at sikre de danske soldaters interesser hvis vi laver præcis den samme fejl igen

ude på at sikre at folkemordet bliver stoppet og at en terrororganisation bliver slået

jeg synes karakteren af de mål er

meget forskellige og derfor mener jeg også at vi har lært rigtig meget vi har også tøvet meget længe med at gribe ind hvis syriens borgerkrig

set at omkostningerne ved ikke at handle også er enormt store hundredtusindvis af døde millioner af flygtninge forfærdelige ting der foregår i landet der er også grænser for hvor længe man bare kan sidde og sige

vi frygter det kommer til at gå dårligt hvis vi griber

form for sikkerhed for hvad det er for nogle grupper der kommer til at overtage de områder

til brystet og stenet er ret ligeglad med om det er isil der kaster sten i hovedet på hende eller om det er shiamuslimske militser

i fællesskab med den internationale koalition vil yde en indsats på syrisk grund til at forsvare irak

jeg har imidlertid nogle betænkeligheder

færøernes inddragelse i denne nye eller intensiverede danske krigsindsats i syrien og irak

ikke noget militær og har derfor aldrig ført nogen krig derfor er det svært for mig som demokrat og færing at påtage mig ansvaret for at sende

det er en beslutning

krig i færøernes navn uden at færøerne

om vi bifalder det i min optik må det selvfølgelig være det færøske parlament der

beslutte om der skal føres krig i færøernes navn det færøske parlament har gentagne gange siden nitten

firserne besluttet at holde færøerne uden for væbnede konflikter frabedt sig militære

denne holdning blev imidlertid opblødt i forbindelse med

i to tusind og fem

i udenrigspolitiske sammenhænge i fámjinserklæringen har

i sikkerheds og udenrigspolitiske beslutninger det er ikke sket i denne sammenhæng og på forespørgsel fra

siger udenrigsministeren

indholdet i fámjinserklæringen unilateralt selvfølgelig sådan at udenrigsministeriet kun skal orientere

færøerne når et spørgsmål har en særlig betydning for færøerne som adskiller sig fra den generelle betydning

har denne sag generel betydning for hele riget men ingen særlig

omgå fámjinserklæringen og erklære krig også i færøernes navn uden overhovedet at have orienteret eller spurgt

for nogle få

alle offentlige danske flagstænger skal hejse det færøske flag den niogtyvende juli det betyder så at danmark den niogtyvende juli i år

krig i færøernes navn i syrien og i damaskus vil syrerne se det færøske flag

over den danske ambassade

helt ærligt

skulle danmark selvfølgelig have konsulteret

før man erklærede krig i færøernes navn det er blot endnu en bekræftelse på at det udenrigspolitiske oplæg mellem færøerne

er bange for at yde en indsats hvor det er nødvendigt jeg er slet ikke tvivl om at vi vil samarbejde i regi af nato og den nye nordiske forsvarspolitiske aftale

verdenskrig holdt færøerne forsyningslinjer med fisk åbne til

trods for en voldsom tysk offensiv og med svære

og ikke en militær indsats vi har ganske enkelt ikke noget militær vi har kun ildsjæle der

det ikke rimeligt at danmark

den udenrigspolitiske lov og fik en klokkeklar aftale på plads angående udenrigs og sikkerhedspolitik så der ikke hersker nogen tvivl om

hvis det færøske parlament

de synspunkter som man har når nu man har den her grundlovssikrede plads i folketinget skal den også bruges så tak for det

dansk side vi ville blive utrolig kede af det

meget stor sorg for os hvis det skete men færøerne

men så er det jo også sådan

og så erklærer man altså krig på vegne af hele rigsfællesskabet sådan er grundloven så

jeg kan også godt i den her sammenhæng

bruge det færøske flag som symbol på

ambassader den niogtyvende juli det vil sige at man

at gå i militær aktion i syrien

fordi færøerne

og eu var i konflikt og hvor danmark egentlig var vores modpart i stedet for at være en del af et fælles rige det er nøjagtig det samme

mange handelspolitiske sammenhænge og også i udenrigspolitiske sammenhænge som

om at vi skal sikre os adgang til

for færøerne måtte kræve og så videre

er jo lige præcis det der er det vigtige at holde fast i her det vi diskuterer her i dag er noget som er af interesse for danmark

om danmark ønsker at indgå i en koalition i forhold til at være aktive i irak og i syrien jeg kan ikke se hvordan man kan bruge erklæringens bestemmelse om særlig interesse for færøerne

om en tolkning af hvad du lægger vægt på jeg forstår godt at udenrigsministeriet har lagt en anden fortolkning i det men det er en unilateral fortolkning fra udenrigsministeriets side det har ikke været igennem en forhandling mellem færøerne og danmark om hvordan man skal forstå de

er at vi har indgået en aftale i to tusind og fem som

jeg sidder her kun som et folkevalgt medlem af det danske parlament og så hævder jeg nogle ting som jeg mener er vigtige og det er netop det at

man skal inddrage færøerne i en krigsindsats

mener jeg at den danske regering skal tale med den færøske regering om det og hvis det skal erklæres at man skal være en krigsførende nation

for isil

i verden chokerer den måde som de

har slagtet kristne yazidier kurdere folk som var imod deres religion imod deres fanatisme imod deres livssyn er blevet brutalt

derfor har kampen mod isil også regeringens højeste prioritet

kampen mod isil det er en fjende som vi skal stå sammen om at bekæmpe

en alvorlig og konkret trussel mod både befolkningerne i irak og i syrien men også imod vores sikkerhed europæisk international dansk det gælder direkte det gælder indirekte det gælder på kort og på lang sigt derfor er der en lang række forskellige aspekter der skal i brug og det vil jeg vende tilbage til senere men truslen mod os her i vesten er konkret og det har vi set ved de par angreb der har været i paris i bruxelles

direkte udfarende kraft eller de har været inspirationskilde for andre har gennemført terrorangreb derfor er vi nødt til at gøre mere danmark skal levere yderligere et bidrag i kampen mod isil af tre grunde

nu momentum i kampen det betyder at den internationale koalition har haft succes

at trænge isil tilbage på store landarealer både i irak

besatte da de havde deres maksimale størrelse i irak fyrre procent af territoriet er nu tilbage og befriet fra isil derfor er der behov for nye

indsatser og danmark skal bidrage til at løse dem

sådan at vores tætte allierede både usa og frankrig har anmodet os om at være med til at styrke yderligere

og regeringens indstilling er sådan at når vores allierede i en fair kamp beder os om at hjælpe skal vi hvis vi har evnen også have forpligtelsen og leve op til forpligtelsen

prisen for ikke at bidrage nu

både mellemøsten og i europa kan blive endnu stærkere endnu mere effektiv til at række ud

store landområder tæt på europa og til at jage hundredtusindvis af mennesker på flugt vi skal gøre hvad vi kan

lad os bare være ærlige det bliver ikke nemt

en meget kompliceret situation i irak og i syrien

skal ikke undervurdere hvad det er for et mikadospil af alliancer der foregår i irak og i syrien i øjeblikket men at noget

for at lade være med at gøre det eneste rigtige nemlig at bekæmpe isil der er ikke nogen lette løsninger men det er ikke

skal vi gøre hvad vi kan for at være med til at levere

et genopbygningsben hvor danmark er med til at gøre en stor indsats for at genopbygge de arealer og de områder af irak som vi har fået skubbet isil ud af sådan at lokalbefolkningen får et trygt samfund at vende tilbage til så der er vand der er elektricitet der er ryddet for miner

fra vesten fra danmark til at komme ind og være soldater i isils hær det har danmark gjort meget for

ude i verden det fjerde ben er at få stoppet deres finansiering

oliesalg ved at fjerne olieinstallationer ved at fjerne tankbiler gennem militærindsatser

også ved gennem efterforskningsindsatser at styrke den kapacitet der skal være til at stoppe finansieringen af isil

kapaciteter i landene omkring

det femte ben måske ikke det mindst vigtige ben er at få stoppet den

været for isil at fremstå som værende de sande forsvarere

og den syriske opposition evnerne og redskaberne til at imødegå den propaganda der er

som vi snakker om i dag er ikke det eneste men et af fem spor og det står i øvrigt ganske tydeligt beskrevet på side tre og fire i beslutningsforslaget så når herre christian juhl tidligere har sagt at der ikke er et eneste ord

enten tegn på en hukommelse som er dårligere end jeg forventer

manglende evne til at læse hele beslutningsforslaget det er sådan at vi har vurderet en række spørgsmål meget nøje inden vi gik ind i det her

tilbagetagelse af fanger det er nemlig sådan at ingen af landene i koalitionen har fået lavet en aftale med irak der lever op til de standarder

er fra den vestlige verdens og fra dansk side om en garanti for at fanger overleveret til irak

udlevere fanger hvis ikke der er en sikkerhed for at de

men der er tre ting at sige til spørgsmålet om fanger for

sådan karakter at det er usandsynligt at vi kommer til at stå i en situation hvor de skal tilbageholde modstandere det er træningsopgaver det er vejledningsopgaver det er eventuelt målpejlingsopgaver for vores fly

soldater der nu har været nede og træne indtil videre

i den situation at danske soldater skulle tilbageholde fanger hvis det så

skulle ske i udviklingen af den militære indsats at vi kom i den situation

er at man bringer fangerne hen til et sted hvor de ikke længere kan gøre skade og frigiver dem der

som vi har lagt op til at der kan ringes til en taskforce i danmark der så giver mulighed for at træffe en beslutning

enkelte soldat på landjorden i irak eller i syrien der har ansvaret for hvad der sker

fremsendes et yderligere bidrag til at kunne håndtere den situation

af vores alliancepartnere på landjorden som koalitionen har gjort allermest for

det er nogle af de mest effektive soldater på landjorden men spørgsmålet er

løse de opgaver som vi synes er nemme og rare

derfor er det at det i øjeblikket andre der har opgaven med at hjælpe og uddanne

tør for taletid og jeg håber faktisk jeg får rigtig mange spørgsmål for der er meget mere jeg gerne vil sige

er kompliceret men når man kommer til bundlinjen til enden af beslutningsprocessen

til at stille sig selv spørgsmålet

en undskyldning for at undlade at tage ansvar og gøre det nødvendige

uden et militært ben ved siden af de fire andre ben at kunne trænge isil tilbage og fjerne dem fra irak og syrien sådan at irakerne og forhåbentlig snart en fri syrisk regering valgt af det syriske folk

håndtere deres egen situation nej det vil ikke være muligt og derfor er man nødt til at tage ansvar jeg glæder mig over

over at sf og alternativet ikke vil være med den her gang og det undrer mig overhovedet ikke at enhedslisten igen tager en sikkerhedspolitisk fribillet i den her sag men tak

vide

væbnede styrker er så vi skal

men man skal huske at den irakiske sikkerhedsstruktur

har nogle militser der er koordineret under det som hedder

som er militser der arbejder sammen med indenrigsministeriet det er nogle

og mener at vi ikke kan arbejde sammen med kurdiske styrker fordi de ikke er en del af en irakisk eller en

kræver rigtig meget mandsmod synes jeg både fra regeringens side og

der skal være respekt om

at bremse isil men det er desværre bare ikke den måde vi vinder freden på på lang sigt

så være uenig eller enig jeg synes det er ærgerligt

finde sted hvis man har trængt isil tilbage

understøtte civilsamfundsorganisationer eller andet hvis ikke isil er

altså ikke uden at der også er et militært ben men det militære ben kan ikke stå alene

og det militære ben har aldrig stået alene de militære ben bliver fulgt

af indsatser for at stoppe

af indsatser for at dokumentere hvor meget de egentlig har gennemført af uhyrligheder af drab af voldtægter

lejlighed til at læse problemet er bare at det ikke kan stå alene

til stede vi skal også kigge på grundlaget for hvad der skaber terrorisme jeg tror at det der skaber terrorisme er manglende udviklingsmuligheder det er frustration over uduelige regeringer i visse dele af verden det er frustration over at der er

i mange dele af mellemøsten får frihed til at skabe deres eget liv deres eget arbejdsliv deres eget uddannelsesliv og så

det arabiske initiativ med udviklingsbistand med den dialog vi har på det politiske

samlet i den organisation og så kan vi bekæmpe den men den ondskab findes jo også

at man har vurderet undersøgt og godkendt nogle grupperinger som man så skal støtte

hvem er de grupper som man har vurderet undersøgt og godkendt det må da være en forudsætning at folketinget inden

fortsætte med at bekæmpe og ikke kun isil sagen er jo at vi vil lave en proces hvor vi inden vi udvælger hvem de danske styrker

træne gennemfører den vurdering af

er i stand til at kunne sige at dem vi arbejder sammen med er nogle som vi kan træne uddanne og forklare hvordan de regler der er når man er i en konflikt fungerer

del af vores ansvar at sørge for

lande springer frem og siger at de har brug for mere støtte det er det nemmeste man kan gøre som minister det sværeste er selvfølgelig at analysere situationen selv kunne give svar på

er man er allieret med kunne overveje situationen nøje inden man sender sine folk ud i krig det er svært

men det er måske svært at forstå for en minister der altid er vant til at sige ja når amerikanerne ringer til ham der er et meget meget væsentligt spørgsmål som vi er nødt til også at diskutere det er risikoen for civile tab

bombefly at gøre har vi altid været enige om at der er en vis risiko selv med meget moderne våben kan ministeren garantere for at danske soldater ikke kommer til at slå civile mennesker ihjel

at bremse finansieringen af isil undervejs

dengang enhedslisten

over på sig enhedslisten vil kun sige nej jeg kan love for at der er flere henvendelser om danske bidrag end det vi lægger frem i folketingssalen

sige nej i forhold til at kunne levere det som andre gerne ønskede at vi ville gøre jeg kan ikke her i dag give en garanti for at der ikke kommer til at være civile tab krig er en svær branche så nogen garanti gives der ikke

give en anden garanti

give en garanti for at de danske soldater

vil gøre alt hvad vi overhovedet kan gøre for at undgå

at de soldater vi er med til at uddanne og træne

med bind for øjnene uden en egentlig strategi endnu en gang sender bombefly af sted og tror at det løser problemet i syrien det er helt ufatteligt

ja nu vil man til at bombe olieboringer

de sidste år og er blevet stenrige af det der er ikke gjort noget for at stoppe salg af våben til isil de skovler de våben ind de har brug for der er ikke gjort noget for at de unge mænd

få et andet arbejde i stedet for at blive lokket af isils

gad der startes på

har enhedslisten flere gange i dag fremturet med at taleban skulle være på sit højeste må jeg ikke bare minde om at for femten år siden besad

i dag er der ni millioner afghanske børn der går i skole og heraf er en stor del af dem piger

er levetiden forbedret børnedødeligheden er faldet

har adgang til sundhedsydelser det går bedre men det går da ikke godt nok i afghanistan afghanistan har den udfordring at den afghanske regering

lovforslag beror på et direktiv der er vedtaget i eu og siden hen har vi diskuteret og forhandlet rigtig meget

i danmark nu er lovforslaget her

hvem er vinderne i det her lovforslag det er de mange forbrugere som damper som ryger e cigaretter

opgørelsen fra to tusind og fjorten siger at det er omkring fem procent af befolkningen der gør det omkring to procent gør det dagligt eller næsten dagligt

på det her felt er at markedet er absolut ureguleret i øjeblikket

det betyder at vilkårene er rigtig ringe for dem der damper altså forbrugerne deres sikkerhed er simpelt hen ikke i orden nogle har sagt at det her område ligner det vilde vesten og det tror jeg rent faktisk er meget dækkende det rettes der nu op på og det gøres der ud fra de mange elementer

ligger i eu direktivet som skal sikre at vi på tværs af eu får rimelig ens rammer rammer drejer det sig blandt andet om det rammer for krav og kvalitet og patientsikkerhed der kommer

rammer rammer som gør at der bliver stillet krav til udstyret altså det elektroniske udstyr og de beholdere der er der bliver sat regler op for at detailhandelen nu kan sælge produkterne som tidligere har været henvist til apotekerne det er de væsker som indeholder nikotin der kommer regler for hvordan markedsføringen skal være og hvilken kontrol og hvilket regelsæt der bliver for det og at det nu her i danmark bliver sikkerhedsstyrelsen

skal varetage den opgave dem der producerer dem der distribuerer eller importerer de her produkter til danmark

skal sikre at der bliver anmeldelser

formodede sikkerhedsskadelige virkninger af deres produkter

sættes der også rammer for hvor der må

her har vi som sundhedspolitikere som parlament som folketing nogle helt særlige ansvarsområder der skal varetages

til børn og unge derfor er vi rigtig glade for fra socialdemokratisk side at der bliver en aldersgrænse på atten år for salg af elektroniske cigaretter og

det gælder både med og uden nikotin der bliver også regler for hvor der må dampes eller

kostskoler efterskoler gymnasier der må heller ikke dampes der hvor børn ellers kan være

at kollektive transportmidler og taxaer er

indbefattet og det gælder både med og uden nikotin at der ikke må dampes der er også lagt

beskyttelse af og hensyn til de andre og det øvrige samfund og derfor skal der

andre steder det kan være arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner udarbejdes og offentliggøres en politik

for e cigaretter det gælder også både med og uden

det bliver det samme stramme regelsæt som gælder

tobak

skadevirkningerne vi ved til gengæld ikke ret meget om mange andre ting derfor er der rigtig mange antagelser på det her område

jeg ville virkelig ønske at vi havde meget mere videnskabelig dokumentation både for og imod dampning

jeg venter meget utålmodigt på at vi

får mere dokumentation set med socialdemokratiske øjne

er det her altså tyve skridt i den rigtige retning vi kunne være gået længere men vi holder os til det der er direktivet og har lavet et dansk regelsæt men jeg har også en vis forståelse for

de har givet mange konstruktive høringssvar på det her område fra socialdemokratisk side vil vi følge udviklingen meget nøje frem til den evaluering vi skal have af lovgivningen om to år her vil vi naturligvis følge hvordan forbrugerne hvordan detailhandelen hvordan producenterne opfører sig inden for det der er

kommer der ny viden så må vi tage bestik af den måske også før evalueringen hvis det virkelig kommer noget banebrydende ny viden men ellers vil vi gøre det i forbindelse med evalueringen om to år

som sagt et meget meget ureguleret område med både illegal produktion og salg i øjeblikket og derfor er det meget glædeligt at et land som danmark som gerne vil have orden i tingene

sige at socialdemokraterne støtter lovforslaget

et eu direktiv der netop tager fat i tobaksvaredirektivet

lovligt at dampe med nikotin i væsker

der måtte vi jo lige sige at det indtil videre

det bliver lovligt at kunne købe dem og at man ved at det er

at man kan være sikker på at det som man

sikkert nok fordi det har gennemgået nogle

i dansk folkeparti har det været vigtigt at

vi netop tilgodeser den her gruppe som

vidst hvad reglerne var der kan være nogle af reglerne som vi synes har været strammet lidt op sådan er det jo altid når eu kommer med et direktiv det er ikke altid at vi stemmer for de her direktiver når eu kommer på banen men præcis med det her

synes vi også vi har været med til at kunne give det en vinkel så vi

noget ræson i det for eksempel

nogle ønskede med at det skulle være forbudt at dampe alle steder som herre flemming møller mortensen var inde på er der steder hvor det er forbudt efter den her lovgivning jeg vil blot tilføje at når vi

der hvor børn opholder sig sig er der en undtagelse og det er der hvor børn opholder sig af tvang og eventuelt ikke kan forlade stedet

ledelsen tillade at man kan

vægt på er at man som lokal virksomhed eller arbejdsplads selv laver

politik på området om hvordan man vil dampe vi kunne ønske at

der var på den måde at man selv som

vi tilslutter os det forslag der ligger og vi håber at

har skrevet til os alligevel bliver tilfredse fordi vi nu får en regulering på området

vi har set at det væske man køber ikke ætser hvis det er

lovforslaget indeholder også en aldersgrænse for salg af elektroniske cigaretter ligesom der fremover vil være regler for hvor man må dampe og

der findes ikke i dag lovlige e cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med nikotin på det danske marked og med det stigende antal dampere er der fulgt udfordringer med set udefra kan man indimellem få det indtryk at det marked som elektroniske cigaretter og væsker

nærmest har som socialdemokraternes ordfører var inde på karakter af wild west hvor dampere for eksempel køber illegale væsker som

stor betydning for den risiko som den enkelte damper udsætter sig selv

ved blandt andet hudkontakt men også i forhold til for eksempel formaldehyd som lægemiddelstyrelsen har fundet i nogle af de væsker som dampes og som i øvrigt er stærkt kræftfremkaldende eu direktivet åbner for at e cigaretter fortsat kan reguleres gennem den mere restriktive lægemiddellov eller som medicinsk udstyr for os i venstre er det afgørende at vi

og på den anden side ikke er så restriktiv

bakker vi op om at e cigaretter og nikotinholdige beholdere fremover reguleres via tobaksdirektivet

for venstre er den enkeltes sikkerhed af stor betydning og der indføres med lovforslaget her flere tiltag som skal styrke sikkerheden for eksempel væsker som dampe

for nikotinindholdet genopfyldningsbeholdere skal være børne og manipulationssikrede

samlet set giver det rigtig god mening at vi nu tager initiativer som kan styrke sikkerheden og give e dampere vished for at det produkt de køber opfylder eller overholder visse standarder det betyder at fabrikanter og importører af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin fremover skal indgive anmeldelse til det land hvori man markedsfører sine produkter ligesom der stilles krav om at fabrikanter distributører og importører etablerer et system til opsamling af oplysninger om sundhedsskadelige virkninger af deres produkter en sådan ordning får sikkerhedsstyrelsen ansvaret for

finansieres af gebyrer via branchen selv vi har en helt særlig forpligtelse til at passe på vores børn og vores unge

giver det god mening at vi med lovforslaget her beskytter vores børn og unge mod eksponering af damp

være sundhedsskadelig et forbud mod at dampe på institutioner og skoler hvor børn opholder sig ligner det som vi kender fra den eksisterende rygelov

med lovforslaget her indføres forbud mod salg af e cigaretter til unge under atten år hvilket vi også kender fra lov om forbud mod salg af tobak i forhold til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner som ikke udbyder ungdomsuddannelser og til steder hvor offentligheden

fremover skulle udarbejdes en skriftlig politik for brugen af e cigaretter det vil således være op til den enkelte arbejdsplads at beslutte om e damp skal være tilladt eller ej

at der på pakkerne påføres advarsler der oplyser om at nikotin er yderst skadeligt afhængighedsskabende stof

traditionelle cigaretter i venstre tror vi på at vi med et reklameforbud vil kunne skærme vores børn og unge for eksponering

børn og unge er særlig sårbare

er særlig modtagelige og påvirkelige sidst men ikke mindst har jeg noteret mig at for så vidt angår lovens kapitel to altså reguleringen af anvendelsen af e cigaretter evalueres bestemmelserne senest den tyvende maj to tusind og atten venstre kan støtte forslaget

også er implementeringen af et eu direktiv det er jo ikke sådan lige den forestilling jeg har haft om

komme herover i i folketinget

enhedslisten støtter det her forslag vi er positive over for at der med det her lovforslag kommer en regulering af et område der i meget høj grad har været præget af både ulovligheder og i hvert fald gråzoner fremover sikres der en legalisering og

e cigaretter med alt hvad det indebærer af sikkerheds og kvalitetskrav på trods af vigtigheden

fortsat at arbejde for en forbedring af folkesundheden

må en regulering være at foretrække frem for de nuværende gråzoner

e cigaret området

i enhedslisten meget positive over for at lovforslaget medfører et generelt forbud mod at benytte alle former for e cigaretter både med og uden nikotin på steder hvor børn og unge færdes og opholder sig

den vej at beskytte dem mod de skadelige dampe fra e cigaretter

meget gerne rose den del af lovforslaget der omhandler reklameforbuddet

betyder at der fremover ikke må reklameres offentligt for e cigaret produkter uanset om de indeholder nikotin eller ej vi er desuden også glade for den række af mindre reguleringer som understøtter det faktum at der med e cigaretter reelt er tale om et sundhedsskadeligt nikotinprodukt jeg tænker især på stramninger af salg og markedsføring

nikotinprodukter så de ikke præsenteres på en måde der gør dem attraktive for børn og unge og det faktum at de skal forsynes med tydelige advarselsmærkater samt indførelsen af et alderskontrolkrav med samme straffebestemmelser som ved salg af tobak

vi kan kun støtte at man ad denne vej forsøger at skabe yderligere regulering af tobaks og nikotinindustrien

yderligere forbedringer på området og her tænker

så derfor er vi også villige til at se på nogle yderligere forbedringer af lovforslaget

afslutningsvis vil jeg sige at vi med tilfredshed ser at

lægger op til en tiltrængt oprydning på området og med de mange gode tanker der ligger i

og registrering og gebyrer hvoraf de fleste registreringer og reguleringer udelukkende har til hensigt at beskytte os mod os selv og selv om noget af det er eu bestemt bliver det ikke mindre bureaukratisk og vi er derfor stadig væk imod e cigaretter

mange er gået fra røg til damp og nogle

helt rygestop og selv om vi ikke med sikkerhed ved hvor stor risiko der er ved at dampe tyder alt på at det er væsentlig mindre usundt at dampe end at ryge tobak en engelsk undersøgelse viser at det er fem og halvfems procent mindre usundt forbuddet mod reklame mindsker oplysning og kendskab til mulighederne og de enorme gebyrer vil betyde at kun store udsalgssteder fremover vil have råd til at distribuere

skal etablere et system til indsamling af oplysninger alle produkter skal anmeldes og der skal betales gebyr for registrering

definitionen er ret afgørende for det samlede gebyrs størrelse

og gebyret er to tusind to hundrede kroner for registrering og seks hundrede kroner årligt for vedligeholdelse i danmark er de tilsvarende gebyrer seksogtredivetusinde og nihundrede kroner per produkt for registrering og fjortentusinde og syvhundrede kroner årligt for vedligeholdelse

hvilket ifølge forhandlere let kan løbe op i over tusind enheder det kan blive en utrolig voldsom udgift den detaljerede regulering vedrørende størrelser på flasker på maksimum

det burde ikke være muligt eller lovligt at myndigheder kan regulere og lovgive i forbindelse med forhold som kun går ud over os selv vi skal som politikere ikke overtage hver enkelt borgers private ansvar alle sunde og raske borgere har ret til selv at bestemme over sin egen krop og tage sine egne beslutninger lovforslaget kunne have medført en god liberalisering men det er dog langtfra tilfældet og

det ikke er noget staten skal blande sig i det er ikke staten der skal opdrage børn det er ikke staten

men havde det været den eneste regulering der havde været

samfundsproblem så når vi

udgifter i vores sundhedsvæsen og om hvordan vi prioriterer dem så handler det jo også om at mange af de udgifter vi har

skader fra rygning så det perspektiv må vi

lovforslag som jo for første gang i danmark vil regulere

rigtig rigtig fint og positivt at regeringen

tager de nødvendige lovgivningsmæssige hensyn i forhold til dansk kontekst så vi er i alternativet

vi har jo haft en række forhandlinger på det her område og der har vi også tilkendegivet at vi støtter lovforslaget i forbindelse med

vi gerne set var lidt anderledes

i forhold til e cigaretterne særlig med hensyn til hvor man må dampe henne der havde vi gerne set at man havde fulgt de regler der ligger i rygeloven og

selvfølgelig tager hensyn til børn og unge man det beskytter som sådan ikke mod det man kan kalde passiv rygning

indkøbscentre biografer cafeer og så videre

at man har en ens lovgivning så det var der ikke opbakning

i drøftelserne og det respekterer vi men den må vi jo så måske tage i næste runde jeg kan

andre herunder enhedslisten som også er interesseret i en måske lidt

set i høringssvarene at der var flere der opfordrede til

er i vigtigt for os grundlæggende set ville vi jo

i alternativet gerne at vi blev fuldstændig røgfri i danmark det

målsætning men vi har jo med sundhedsudvalget for nylig været i new zealand hvor de faktisk har den ambition at blive

for man anerkender selvfølgelig at der altid vil være

at trygfonden og kræftens bekæmpelse er gået

hvilket ministeren har bakket op det synes jeg jo er rigtig rigtig godt det bakker vi også hundrede procent op om men på trods af de her opmærksomhedspunkter som jeg føler er vigtige at adressere herfra stemmer vi for det gør vi primært af to grunde den ene er

en del mennesker der bruger e cigaretter som en vej til et rygestop

det er jo selvfølgelig vigtigt at vi at vi giver plads til det og

på at e cigaretter er mindre sundhedsskadelige end de traditionelle cigaretter

den er vi jo alle sammen meget interesseret i

komme noget som helst op i mellemtiden inden de to år er gået

vi i hvert fald være de første til at tage det op hvis det er noget der viser en stor sundhedsrisiko

ved e cigaretterne så

øjnene når det kommer til en af de allervigtigste kampe mod kræft

bagsiden af min dør hænger der en plakat som jeg har fået af kræftens bekæmpelse den viser et lille sort kors for hver person som døde i løbet af en år i trafikken det var en hundrede og fem og firs mennesker og den viser et lille rødt kors

af de mennesker der døde af tobak på en år det var trettentusinde og nihundrede mennesker de sorte kors fylder kun et

det gør jo ikke hvert enkelt trafikdrab mindre tragisk men det er tobakken der er den store dræber og cigaretter koster os så uhyggelig mange menneskeliv hvert år

ville vi nok aldrig tillade dem det er de fleste eksperter enige om men alligevel tøver vi lidt nu hvor en ny slags cigaretter bliver opfundet e cigaretter giver formentlig skader på celler så de udvikler kræft e cigaretter kan give astma og kol

cigaretter kan lokke børn og unge til at ryge forskningscenter for forebyggelse

who om evidensen for helbredseffekten af e cigaretter og de finder toksiske stoffer og nedbrydningsprodukter af kræftfremkaldende stoffer

i urinen hos dampere af e cigaretter toksiske stoffer

mennesker viser øget luftvejsmodstand i lungerne luftvejsinflammation er astma og kol udvikling i dyreforsøg nedsat forsvar i lungerne mod bakterier og virus

i dyreforsøg højt niveau af nanopartikler i dampen fra e cigaretter mange forskellige toksiske stoffer fundet i e væske og damp

og damp og listen er desværre meget længere det er uhyggeligt og derfor lytter jeg til de toneangivende organisationer der siger at vi skal sidestille e cigaretter med almindelige cigaretter det er kræftens bekæmpelse der siger det

det er dansk selskab for folkesundhed jeg håber derfor at vi kan samle et flertal om et ændringsforslag der sidestiller e cigaretter med almindelige cigaretter jeg ved godt det kræver at der er nogle partier der skal tænke sig om en ekstra gang men vi er i en situation hvor høringssvarene er

håber jeg vi stadig kan nå at finde hinanden

det kan tælles i metervis hvad vi har fået henvendelser

tak fordi i er mødt op om end jeg måske havde forventet at der

har det handlet om at finde en balance i det her lovforslag

finde en balance mellem to ting

at vi skal have en statsmagt som dikterer det gode liv for alle danskere hvis man

drikke whisky hver aften og

forhindrer en i at gøre det hvis det for en selv

definitionen på det gode liv så kan vi godt sidde nogle politikere her i folketinget og få grå hår

ikke desto mindre holde fast i at mennesker har ansvaret for selv at definere hvad der er det gode liv

nemlig hensynet til fællesskabet

egentlig kan være med hvad man udsætter sin egen krop

det er ens egen beslutning lige så striks er jeg over for

det er andres kroppe

så lige så insisterende vi er til friheden lige så insisterende er vi altså også

hensynet til fællesskabet jeg synes vi har fundet en fornuftig balance i det lovforslag vi behandler i dag

og så har vi været nogle andre som måske har rykket det lidt i en anden retning

rygepolitik og det her lovforslag

stilling til hvordan reglerne nu engang er hos dem det synes vi ikke er for meget at forlange

regulere rygning herhjemme jeg tror

ønsket sig at man havde gjort det tidligere

når vi evaluerer den her lovgivning hvis der er kommet et nyt vidensgrundlag justere

lige så skadelige som almindelige cigaretter vi

fuldstændig stopper med at ryge men

eu stof det er ikke noget som vi i folketinget har haft mulighed for at ændre på

eu burde regulere overhovedet men det er nu engang sådan at det ikke er valgfrit for danmark om vi vil implementere et eu direktiv

det er altså politikerne i bruxelles der træffer den type afgørelser det allersidste jeg vil sige før min tid løber ud

registrere de her nye produkter

så enhedsprisen hvis der kommer flere produkter end man har

lavere med med de her forskellige kommentarer vil

regering sådan set tiltrådte nemlig under den tidligere regering hvor vi indledte drøftelserne på tværs af alle partier

direktivet det har krævet mange møder det har krævet mange gode drøftelser

jeg også glad for at så mange kan støtte op omkring lovforslaget

cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin og samtidig være med til

indføre nationale regler om anvendelse af elektroniske cigaretter på steder hvor børn og unge

opholder sig i kollektive transportmidler og i taxaer med lovforslaget gør vi det muligt

sælge elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin der lever op til direktivets krav uden for

lægemiddellovgivningen samtidig stiller vi en række krav til produkterne blandt andet i forhold til kvaliteten og sikkerheden jeg synes vi har fundet en fornuftig og afbalanceret tilgang til reguleringen elektroniske cigaretter med reguleringen tilgodeser vi både hensynet til at produkterne

skal være sikre og samtidig indføres en mindre restriktiv adgang til at markedsføre og fremstille

til forbrugere i danmark så endnu en gang tak for en god debat og en god drøftelse jeg stiller mig naturligvis til rådighed hvis der opstår yderligere spørgsmål her under den

priktest skal altså i dag udføres af en læge eller af en læges medhjælp efter behørig instruktion fra lægen og på lægens ansvar det gælder både selve udførelsen af testen den vejledning som gives

testen herunder analysen af testresultatet og den behandlingsmæssige opfølgning på testen forslagsstillerne vil undtage priktest fra det lægeforbeholdte virksomhedsområde

udbrede muligheden for hurtigere at opspore diabetes forslagsstillerne ser det som en barriere at man skal opsøge en læge for at blive testet jeg kan fuldt ud tilslutte mig at det er vigtigt at have fokus på en hurtig opsporing af diabetes og at unødige barrierer skal fjernes det har regeringen også stort fokus på at give alle helt uden

ser jeg ikke umiddelbart som vejen frem styrelsen for patientsikkerhed advarer om at det vil have konsekvenser for patientsikkerheden og høringssvarene til lovforslaget peger også meget på at de fornødne sundhedsfaglige kvalifikationer er vigtige ved blodsukkerpriktest også diabetesforeningens høringssvar

væsentligt at bemærke risikoen ved selve den gennembrydning af huden som sker ved en blodsukkerpriktest mener styrelsen for patientsikkerhed godt kan sammenlignes med risikoen ved

virksomhedsområde der er dog en forskel blodsukkerpriktest foretages som led i en sundhedsfaglig vurdering eller behandling som bør ske på lægeligt niveau det er en vurdering af omstændighederne omkring priktesten og de afledte følger af priktesten som styrelsen for patientsikkerhed ikke anser det for sundhedsfagligt forsvarligt at overlade til hvem som helst

at vurdere om et testresultat med forhøjet blodsukker kan skyldes andet end diabetes og for eksempel om en diabetiker skal justere sin medicin eller ej som følge af testresultatet eller for eksempel om der er behov for indlæggelse jeg ønsker principielt ikke et sundhedsvæsen hvor der mellem de enkelte faggrupper er hermetisk lukkede skodder blot af bureaukratiske årsager eller fordi sådan plejer det at være jeg ønsker mig et sundhedsvæsen organiseret på en sådan måde at det giver bedst mening for dem det handler om i sidste ende nemlig patienterne

patienterne kan være trygge ved at der tages hånd om patientsikkerheden på alle niveauer i vores sundhedsvæsen netop fordi diabetes er en alvorlig og behandlingskrævende sygdom er det vigtigt med en lovgivning som sikrer patienterne rådgivning og behandling på det rette sundhedsfaglige niveau styrelsen for patientsikkerhed vurderer at det rette sundhedsfaglige niveau her

en læge det har jeg taget til efterretning og den anbefaling giver jeg hermed videre så selv om regeringen kan støtte tanken der ligger bag lovforslaget kan regeringen ikke ikke støtte

møder patienten og borgeren det mener vi rent faktisk ikke gør sig gældende med det her lovforslag om

at udvide kredsen af personer der må foretage en priktest i borgernespatienternes hud sundhedsministeren har sagt det men jeg vil meget gerne gentage det hvem er det der siger at det ikke er en god idé

allergi danmark men der er også andre væsentlige parter som i høringssvarene har givet udtryk for det alle mener at det må og skal forblive

hvor lægen sagtens kan delegere opgaven ud til andre sundhedsfaglige personer med en autorisation eller andre

at kunne tackle den dialog ikke bare den praktiske udførelse af en priktest men også vejledning og rådgivning

patienten og borgeren det er jo altså

meget høj grad forbundet med diabetes når man taler om priktest altså det at diabetikerne skal kunne følge niveauet af deres blodsukker

jeg bliver nødt til her fra talerstolen at udtrykke en undren over at dansk folkeparti fremsætter

ikke som et beslutningsforslag

også med udgangspunkt i høringssvarene

jeg har har nævnt diabetesforeningen og astma allergi danmark

hvor er tanken dog kommet fra

sundhedsordfører fru liselott blixt vil forklare

kan godt være at jeg skruer mig en lille smule op

sundhedspolitik skal altså give fordele for patienterne jeg har det også sådan at der bliver brugt rigtig mange ressourcer på at behandle et lovforslag på den her måde

der er her i folketinget men af mange mange andre som skal forholde sig til det

hvad der er blevet meddelt i høringssvarene

ønsker at fastholde sit lovforslag eller sit beslutningsforslag socialdemokraterne mener som sagt at vi altid skal have fokus på at forbedre forholdene

fejler og efterfølgende sørger for at

behandlet sin sygdom og så skal vi hele tiden holde øje med at sikkerheden for patienterne er i højsædet og det er altså den øverste myndighed vi har her i danmark styrelsen for patientsikkerhed der siger at det her lovforslag ikke giver nogen mening for patienterne tværtimod kan der være en risiko forbundet med

vil øge risikoen for patienternes ve og vel hermed står det forhåbentlig tydeligt for enhver at socialdemokraterne ikke støtter lovforslaget

dansk folkeparti for at sætte tidlig opsporing af diabetespatienter på dagsordenen og i venstre har vi stor sympati for hensigten med lovforslaget nemlig at sikre tidlig opsporing af diabetespatienter

ligesom blandt andet diabetesforeningen jordemoderforeningen lægeforeningen og dansk sygeplejeråd at vi i venstre ikke kan støtte lovforslaget som fremlagt

dfs ordfører som jeg drøftede forslaget med i går at man heller ikke selv er helt tilfreds med lovforslaget som det er fremlagt og derfor vil stille ændringsforslag i forbindelse med udvalgsbehandlingen mere end trehundredetusind danskere lever med diabetes og næsten lige så mange omkring tohundrede og tredivetusind formodes at leve med uopdaget diabetes og diabetes koster samfundet cirka seks og firs million

ligesom diabetes er en sygdom som har stor indvirkning på den enkeltes hverdag

jo tidligere man opdager type to diabetes

til at yde en indsats og sikre tidlig opsporing af patienter med diabetes og herfra skal lyde en klar opfordring har man symptomer så gå til lægen sundhedsstyrelsen har så sent som i sidste måned fremlagt nye anbefalinger til hvordan man på flere fronter kan styrke den tidlige opsporing af diabetes og anbefalingerne går blandt andet ud på at læger og kommuner aktivt skal identificere patienter i højrisiko for eksempel ved hjælp af et spørgeskema ligesom det er afgørende at man i fremtidens tilrettelæggelse af det danske sundhedsvæsen i højere grad prioriterer et problem og gnidningsfrit samarbejde mellem kommuner regioner og de praktiserende læger sundheds og ældreminister sophie løhde har allerede igangsat et arbejde som netop skal afdække hvorledes vi kan styrke det nære sundhedsvæsen og for os i venstre er patientsikkerhed et væsentligt omdrejningspunkt uanset hvilken retning vi bevæger os i i det danske sundhedsvæsen må og skal patientsikkerheden vægtes

så er det en sandhed med modifikationer for det er ikke som for eksempel nåleakupunktur der allerede er undtaget fra det lægeforbeholdte virksomhedsområde nej med en priktest følger tydning og tolkning af priktesten med henblik på videre undersøgelse og diagnosticering fejler man i den fase

om en patient søger videre hjælp og vejledning hos en læge og dermed kan i sidste ende være afgørende for om en patient får kvalificeret hjælp eller

diabetes er en alvorlig og en behandlingskrævende sygdom og det er derfor af stor betydning at det er faguddannet personale som udfører testen ligesom det er væsentligt at vi holder fast i at der med en autorisation følger særlige forpligtelser blandt andet i forhold til at informere patienterne både før under og efter en undersøgelse ikkeautoriserede personer har ikke de samme forpligtigelser og det gør en markant forskel i særdeleshed i forhold til den enkelte patients behandlingstryghed

her fra venstres side tilkendegive at vi er betænkelige ved at åbne for

andre faggrupper end autoriserede læger kan foretage priktest samt tilhørende vejledning og opfølgning men håber at man i den arbejdsgruppe som jeg ved der er nedsat vil gå i dialog med apoteker som for eksempel allerede er i dialog med læger om uddelegering af priktestopgaven og lade sig inspirere af de erfaringer som man herigennem har opnået

tidligere skal kunne spore diabetes blandt andet ved hjemmetest og

set fuld forståelse for at man gerne vil kunne diagnosticere tidligere problemet er bare at en priktest er et ukompliceret indgreb

set en grund til at det i dag er et indgreb der skal foretages af sundhedsfagligt personale

måske også lidt misvisende bare at snakke om priktest for en priktest er jo mange ting

med en autorisation fra en læge

der er diagnosticeringen og der er hele forebyggelsesdelen det gælder ikke kun i forhold til

åbne op for hjemmetest vil medføre en risiko

at kunne fortolke svaret på testen der mener vi at der er brug for at der kommer sundhedsfagligt personale

bliver øget der synes jeg

er reel at bruge i den her sammenhæng fordi

diagnosticering af hvad der kan være både alvorlig og kronisk sygdom i dag er det kun læger eller medhjælpere som lægen under rammeordination uddelegerer ansvaret til der kan udføre en priktest

man med et slag kunne give ikkeautoriserede sundhedspersoner ret til at udføre et indgreb som

sygeplejersken måske kunne få mulighed

som sagt mener vi at lovforslaget som det ligger nu

forkert fortolkning af målingsresultatet anser jeg ikke lovforslaget for at medføre en større risiko alle kan

købe et apparat til måling af blodsukker pakken indeholder ti nåle og koster et sted mellem fem og halvfjerds og hundrede kroner så i princippet kan alle allerede i dag

hilser vi velkommen derfor støtter liberal alliance

alternativet ikke lovforslaget som det ligger i sin nuværende form fordi

i høj grad har lænet os op ad i vores vurdering af lovforslaget der er ikke så mange der

hvilket vi synes maner til at der er nogle

et ret svært lovforslag at forholde sig til fordi det er så sympatisk i sin form men samtidig er det

respons fra fra organisationerne

udføres af ikkeautoriserede sundhedspersoner

skal sikres at der er den rette sundhedsfaglige kompetence til stede

dansk sygeplejeråds forslag om at sygeplejersker

få lov til at foretage en priktest uden at skulle have kan man sige myndighed givet dertil af en læge kunne være en mulig vej frem men det

er på den ene side at man kommer til at overse nogle mennesker som har diabetes og på den anden side at

os i radikale venstre lægger vi vægt på at

kan give unødvendige bekymringer

mere farligt at cykle på de københavnske cykelstier

den sundhedsfaglige vurdering der ligger efterfølgende

når herre flemming møller mortensen kalder

men samtidig har denne forening fået nej til at måtte udføre blodsukkermåling på det lokale bibliotek sammen med et sundhedstiltag

med uopdaget diabetes

en blodsukkermåling er ikke

det var enhedslistens ordfører

det kan

arbejdet som hjemmehjælper dengang vi kunne få lov til udføre blodsukkermåling inden der kom en lov på området og som assistent

operativt indgreb at lave et lille prik i fingeren

eller som også ministeren sagde af lægens medhjælper

instruere sundhedspersoner så kunne de gøre det jeg gad vide om lægen i alle kommuner går ud til hjemmehjælpere sundhedsassistenter og sygeplejersker og kyndigt vejleder dem i

fuldstændig nytteløst

ikke rådgiver korrekt

samt hvilken information

kan give et atypisk resultat

nå ja det er lidt højt du skal måske gå til lægen det er de samme udfordringer

sige til borgeren det kan være du skal et smut forbi lægen

en rivende udvikling på sundhedsområdet og man kan efterhånden selvteste en masse ting

den her uddelegering den her signatur fra lægen

signerer at der er en assistent eller sygeplejerske der kan gøre det

spyt i et glas og send det af sted og så pludselig står du med hele dit gensæt

af genetisk risiko for

flere test på markedet så jeg forstår slet ikke bekymringen over det her forslag

at man ønsker det skal være autoriserede sundhedspersoner der bør foretage den her blodsukkertest

fortsætte uden at få det uddelegeret jeg håber der

med diabetes

så ville meget være sparet også for dem selv specielt når vi ved at mange af dem der

den gruppe der ikke går til læge

at mange af partierne

blodsukkermåling meget nemmere og så vil man også kunne finde nogle af dem som går rundt

siger at det her ikke er en god idé

den øverste paraply for alle diabetesforeninger i danmark

i et høringssvar sagt at de synes det er en dårlig idé

dele den her priktestmulighed ud

så har jeg en kommentar dansk folkeparti vil hjælpe ja jeg kan love for at socialdemokraterne vil hjælpe hver en diabetiker og prædiabetiker i danmark men vi har dog ydmygheden til at sige at vi måske ikke ved det bedst men spørger dem der ved bedre jeg synes

vil have vi andre skal forholde os til